i dag er der følgende anmeldelser men på baggrund af de mange fremsættelser skal jeg undlade at læse titlerne op jeg nævner alene numrene energi forsynings og klimaministeren lovforslag nummer hundrede og halvfems økonomi og indenrigsministeren lovforslag nummer hundrede og en og halvfems beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

en hundrede og fire og halvfems udlændinge og integrationsministeren lovforslag

lovforslag nummer hundrede og otte og halvfems undervisningsministeren lovforslag nummer hundrede og ni og halvfems og to hundrede og to justitsministeren lovforslag nummer

transport bygnings og boligministeren lovforslag nummer l to hundrede og seks nikolaj villumsen

hundrede og to trine torp og jacob mark

beslutningsforslag nummer b en hundrede og tre

hundrede og syv titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK erhvervsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om erhvervslivet og reguleringen

jeg vil gerne som indledning slå fast at jeg overordnet synes det er klogt at at bilers brændstoføkonomi er afspejlet i afgifterne

på den måde sikrer vi at bilafgifterne giver et økonomisk incitament til at passe på vores miljø og vores

ind til og det er naturligvis dybt beklageligt derudover bliver bilerne heldigvis mere effektive

har aftalt at grænsen for hvor langt biler skal kunne køre på literen for at få fradrag i registreringsafgiften sættes kraftigt op ligesom tillægget til registreringsafgiften for biler med ringe brændstoføkonomi sættes kraftigt op og fremadrettet har vi altså efter min opfattelse som skatteminister med den aftale regeringen har lavet med dansk folkeparti fundet en model der sikrer at

fastholder tilskyndelsen til at vælge biler der har

er de jo stadig væk afhængige af at

oplysninger som der foreligger på den enkelte bil

nu er der kommet en rapport der påviser at danmarks tab kan være på helt op til fire og tyve milliard kroner i perioden fra

seksten det er jo ganske mange penge som jeg vil tro at skatteministeren meget gerne ville have fingre i hvis det var muligt men det handler jo så også om det fremadrettede

gjort og hvad gør man for at sikre sig at de oplysninger man nu får

hyllested at jeg meget gerne vil have de her milliarder i kassen

betaler den skat de skal men regeringen har aktiv dagsorden om at sænke beskatningen på biler vi

fint i de større byer men ude på landet hvor jeg ved at

gerne vil have pengene i kassen eller ej okay det kan vi skændes om eller være uenige om i lang tid men

bilmodeller bedre rent brændstoføkonomisk og dermed

vi har sikret

et af de lande i verden hvor vi selv efter de sænkelser regeringen har lavet sammen med dansk folkeparti betaler mest i bilbeskatning og jeg er sikker på at mange danskere synes det er alt for meget og

vi lavet en aftale som vi betragter som langtidsholdbar og vi mener også den tager højde for

de udfordringer der måtte komme og hvis der skulle vise sig

er de selv samme lande som også er

bilproducenterne befinder sig i

vist sig at den mekanisme er ikke god det

ikke sundt at der er den der kobling

at man rent faktisk i danmark

alle lande havde en registreringsafgift som den danske hvor brændstoføkonomien var så afgørende for beskatningen

jeg måske købe herre henning hyllesteds påstand om at nogen kunne finde på at manipulere med de her målinger men men danmark er et af de

at store bilproducenter der sælger biler i hele verden vælger at lave forkerte målinger af brændstoføkonomien for at sælge lidt flere biler i danmark det er vi simpelt

letbilstestprocedure som fremadrettet skal afløse den nuværende målemetode som hedder

typegodkendt i eu fra den første september sidste år

vil blive indfaset de kommende år

sammenligne bilernes målte brændstofforbrug mellem de to standarder og herefter vil wltp metoden

og skiftet mellem de to metoder synes jo altså at være udtryk for sund fornuft og

skal vi selvfølgelig også tage højde for den nye målemetode i det afgiftsregime

vi har og hvis den nye målemetode giver anledning til skvulp

de partier der står bag aftalen og hvordan vi får neutraliseret

når jeg ikke er så imødekommende

i mine svar som herre henning hyllested godt kunne tænke sig

enhedslisten jo ønsker at vi skal beskatte biler hårdere og have flere penge i statskassen så tilhører jeg en regering hvor vi ønsker det modsatte

jeg har tre gange som skatteminister været med til at nedsætte registreringsafgiften

der bliver ændret i opgørelsesmetoderne sådan at vi pludselig får mange flere penge i kassen

være at den danske stat havde et tilgodehavende og at det godt

fuldt berettiget at enhedslisten stillede samrådsspørgsmål jeg

som jeg erindrer det jeg svarede og

at problemet med at efteropkræve jo er at det er forhandleren og bilejeren og ikke

producenten man kommer efter det er fordi det ikke

vælger regeringen at bevilge adskillige flere millioner kroner til privatskolerne herunder to million kroner direkte udmøntet til muslimske friskoler hvor der ikke går en eneste

kan i hvert fald sige at er fuldstændig enig med herre lars aslan rasmussen i at

den skoletradition vi har i danmark

man netop mødes i folkeskolen og

af både religion men også

er noget af det der styrker sammenhængskraften i danmark

så er sådan at man ikke kan komme

give bevillinger til for eksempel muslimske friskoler er

at det uanset hvad er et problem at det er skatteyderne der skal betale for

tale om vi har jo faktisk katolske skoler blandt andet

mens vi ikke har nogen muslimske skoler hvor der går folk der ikke er muslimer så det er vel et problem at det er skatteyderne der skal betale for det der er et parallelsamfund nemlig at man melder sig fuldstændig ud altså bor

set lige præcis mit første svar jeg mener ikke at det her fremmer integrationen eller sammenhængskraften i danmark og jeg synes at det er forkert når muslimske forældre vælger at sætte deres børn i muslimske friskoler vel vidende at man jo så netop

en del af det danske samfund på samme måde som

gå

som jeg sagde under førstebehandlingen af beslutningsforslag nummer b tyve fra dansk folkeparti

tvivl om at jeg fuldstændig deler spørgerens holdning til de her børnesexdukker

førstebehandlingen viste at der på det foreliggende grundlag det vil sige på baggrund af de udtalelser som justitsministeriet har indhentet ikke var flertal for at forbyde børnesexdukker men det blev fremhævet fra flere sider at udvalgsbehandlingen af

der blev også under førstebehandlingen peget på at der skulle gælde et forbud i norge og at man har brugt forbuddet til at få øje på dem som køber dukkerne justitsministeriet tog efter behandlingen af beslutningsforslaget kontakt til det norske justitsministerium for at blive klogere på spørgsmålet det norske justitsministerium har tidligere oplyst at der ikke findes en selvstændig kriminalisering af børnesexdukker i norge spørgsmålet er derefter om dukkerne er omfattet af den norske bestemmelse om børnepornografi og ifølge de oplysninger som ministeriet har modtaget

er der i november vil altså sige i samme måned som som folketinget behandlede beslutningsforslaget afsagt en dom i første instans hvor en børnesexdukke blev anset for omfattet af det norske forbud mod børnepornografi det har endnu ikke været muligt at få oplyst om dommen er anket eller at få bekræftet

besvarelsen jeg tror det er hen ved halvandet år siden dansk folkeparti første gang havde den her sag på dagsordenen simpelt hen fordi det er så afgørende synes vi at der bliver sat så hårdt som overhovedet muligt ind over for noget der i hvert fald

omfang kan anspore folk til at begå seksuelle overgreb mod børn det er efter vores mening en af de værste forbrydelser man overhovedet kan begå og vi frygter at man ved at opretholde den her meget laissez faire tilgang til de her ting

ansporer til at folk jo ikke søger behandling men i stedet for fortsætter med de lyster som de måtte have

som ministeren jo ved at når det danske politi eller tolderne støder på

en dukke konfiskerer man den destruerer den

i medicinsk behandling eller en eller en form for behandling så man kan få bremset den her adfærd der jo altså i sidste ende måske kan føre til at

nu efter at vi har haft den her sag oppe i halvandet år i indhente mere detaljerede oplysninger fra norge

glædeligt at vi endelig kommer kommer den vej men jeg vil bare spørge ministeren om den diskussion der har været om det

ikke har givet anledning til at man tænker at nu må vi

som jeg genkalder

vi havde en ret nuanceret debat om at det her måske ikke er sort

altså jeg synes det er en rigtig svær sag dukkerne som sådan synes vi jo alle sammen er modbydelige

og visitations og behandlingsnetværket siger at det også kan være

alle de eksperter som er enige med justitsministeriet

man har godt nok ikke spurgt særlig mange eksperter om den måde man gør det på i

hvor jeg ved der findes eksperter der mener det modsatte men fred

at man har til hensigt at begå noget kriminelt eller i hvert fald

forhindre overgreb mod børn eller er de med

er det ikke umiddelbart en markør der betyder at man kunne være på vej ud i noget som kunne være et overgreb på et barn

der synes jeg vi som samfund skal gøre alt hvad vi overhovedet kan for at finde ud af hvem de her mennesker er og observere dem holde dem under opsyn i et eller andet omfang tilbyde dem medicinsk behandling og

med hvad

hvad mener ministeren om undersøgelsen lavet af gallup for ministeriet

i vores børns liv

pædagoger og lærere også en stor indflydelse på det gode børneliv men til syvende og sidst er det hvad forældre gør siger og mener som har største betydning

at det er helt centralt at vi hele tiden tør være i dialog om

opdragelse således at vi får mere viden og færre

den viser bla at mange forældre kan være i tvivl

om opdragelse jeg har tidligere peget på at der er en efterspørgsel efter gode råd og mere vejledning hos mange forældre der

allerallerbedst det er dem der spiller den største rolle i deres børns liv

skal debatten også ses som et skulderklap til forældrene om at deres børneopdragelse

ministerens besvarelse det er jo sådan at vi i udvalget og i folketinget endnu ikke har set

har fået gallup til at lave så derfor

om ministeren vil oversende den undersøgelse gallup har lavet for ministeriet som der blandt andet henvises til i artiklen i fyens stiftstidende enogtredivete januar to tusind og atten

undersøgelse viser så ifølge ministeren kan jeg høre i dag at at forældre er i tvivl og

syn på opdragelse jeg ser frem til

og kan nærlæse den undersøgelse

undersøgelsen jo understreger hvor relevant det er med en

fælles debat og mere viden og jeg

at som mor til en fem årig og til en to årig kender jeg da også alt

være usikker det tror jeg hører med til det at være forældre

sende undersøgelsen over

være rigtig godt hvis udvalget også kunne have lyst til at gå ind på

det overrasker mig faktisk at ministeren ikke

undersøgelsen over og fået den omdelt til udvalget men at jeg

men nu glæder jeg mig til at se den når ministeren får den sendt over

ministeren har sagt at vi er for dårlige til at opdrage vores børn

spørger pædagoger og sundhedsplejersker

råd og vejledning jeg synes

at der er noget som er forandret i forhold til tidligere og jeg tror heller ikke at børn er blevet mere uopdragne men en af de ting

på baggrund af den her undersøgelse og udtaler til fyens stiftstidende at

efterspørgsel på sparring råd og vejledning hos for eksempel pædagoger og sundhedsplejersker og at halvdelen af forældrene mindst en gang om måneden

er noget problem jeg synes det er rigtig fint at man kan stille spørgsmål til både sundhedsplejerske og

det pædagogiske personale i en daginstitution

at der er nogle forhold som har ændret sig løbende igennem de seneste generationer og derfor kan vi jo også se at der er opstået et større behov for at få

det hvornår og i hvilken folketingssamling ønsker ministeren i lyset af at ministeren til folketingets transport bygnings og boligudvalg har oplyst

ved samtidig anlæggelse eller tæt koordinering mellem motorvejsudvidelsen på fynske motorvej og anlæg af en ny jernbane

gevinster i størrelsesordenen hundrede til

men tak for spørgsmålet situationen er den at spørgeren og hendes parti først og fremmest må besvare et afgørende spørgsmål selv inden jeg

planlægger spørgerens parti og forligskredsen at drøfte banen over vestfyn ved finansministerens bord og dermed sikre at projektet bliver prioriteret i en finanslovsaftale det er nemlig en forudsætning for at kunne høste samtidighedsgevinster mellem to anlægsprojekter at man også politisk beslutter at de to projekter udføres nogenlunde samtidig

og prioriterer ikke dette baneprojekt indtil videre er projektet heller ikke blevet prioriteret på finansloven ligesom der heller ikke heller ikke er en anlægslov for projektet til gengæld er der fundet finansiering til vejprojektet fordi regeringen og dansk folkeparti den enogtyvende september sidste år indgik en politisk aftale om blandt andet en udvidelse af fynske motorvej projektet er på finansloven

tusind og ti vedtaget en anlægslov for vejprojektet projektet er nu startet

såfremt der er et politisk ønske om at gennemføre projektet med en ny jernbane over vestfyn skal det ind på finansloven og så skal der vedtages en anlægslov det kræver at de

tak for ministerens besvarelse ja det var et langt spørgsmål men det er jo slet ikke ukendt for ministeren

været afholdt samråd og der har været stillet

alle tallene med desværre

at få den her økonomiske gevinst for

at opnå den her besparelse

er store tilhængere af kollektiv transport men

der skal træffes en beslutning hvis det er

skal opnå de her store økonomiske gevinster ministeren kender dem jo så godt jeg står her med et talepapir som ministeren har brugt over for

har fortalt hvordan vejdirektoratet har oplyst at der blandt fagfolk med kendskab til de to projekter

koordinering mellem de to projekter

altså er mere end de her fem hundrede million

samfundet kan spare

man planlægger og tænker sig ordentligt om

træffer hvert år beslutning om en ny finanslov så længe der på finansloven ikke er sat penge af

der ikke truffet beslutning om at der skal gennemføres en ny bane på vestfyn

truffet beslutning om at gennemføre en ny bane på vestfyn

ikke samtænke en bane på vestfyn med en motorvejsstrækning på vestfyn for banen er ikke besluttet hvis der opstod et råderum på fem milliard kr som en ny bane på vestfyn næsten koster så er det regeringens holdning at de penge skal bruges på nogle af de meget vigtige vejprojekter

at regeringen og vores transportminister ikke vil fortælle folketinget de fynskvalgte folketingsmedlemmer og ikke mindst fynboerne hvornår der skal træffes en beslutning for at opnå de her økonomiske gevinster

skal det selvfølgelig ske på et tidspunkt

to tusind og to og tyve jeg forstår det sådan at fru julie skovsby og vil begynde på en bane på vestfyn i år to tusind og tyve og fortsætte det arbejde indtil to tusind og seks og tyve altså fire år

alliances minister her er meget lang i spyttet og jeg synes det er et bureaukratisk svar man giver al sund fornuft siger jo at her er der virkelig mange penge at spare det er penge man sætter til hvis

en udfordring med at forstå sagens sammenhæng her hvis spørgeren påstår at det

jeg påpeger at der ikke er sat penge af på finansloven til en bane på vestfyn det er altså en forudsætning for at kunne gå i gang med at planlægge en bane